folketinget steen gade med flere har meddelt mig at de ønsker

tage følgende forespørgsel til

hvad kan regeringen oplyse om regeringens planer for konkrete initiativer der skal beskytte og tilpasse byggeri infrastruktur og tekniske anlæg langs kyster og fjorde og hvor der er fare for grundvandsstigning og oversvømmelse fremme tilpasning af primærerhvervene skovbrug landbrug og fiskeri og sikre at handlingsplaner og lovgivning på natur miljø og sundhedsområdet tager højde for at grundlaget og betingelserne for at beskytte og fremme natur

kunne nå at gøre det her inden sommerferien

kræver en ændring af færdselslovens

bestemmelser om hastighedsgrænser for campingvogne derfor bliver jeg nødt til at fremsætte et lovforslag og det når vi desværre ikke på den her side af sommeren

gennemført forhåbentlig også med venstres stemmer og det tror jeg vi kommer til i i løbet af i år men vi når ikke at have det hele på plads inden sommerferien desværre så er der det andet spørgsmål

er justitsministeriets vurdering at man af hensyn til trafiksikkerheden som jo er er væsentlig bør afvente erfaringerne med

yderligere så det er ikke noget jeg principielt er imod men det er måske meget godt

lige at se på hvordan det kommer til at gå med den udvidelse

mener jeg egentlig ikke det er nødvendigt med en lovændring for der står

i stykke ni at uanset bestemmelserne i stykke fire og det er dem om

kan justitsministeren efter forhandling med transportministeren træffe bestemmelse om udførelse af forsøg med højere hastigheder på motorveje for de i stykke tre nævnte

det skal bare være en forhandling mellem transportministeren og justitsministeren så så det kan sagtens nås som jeg læser

eller seksuel chikane der er også problemstillinger

det psykiske område som arbejdstilsynet på baggrund af enighed med

stammer helt tilbage fra nitten fem og halvfems hvor det såkaldte metodeudvalg kom med en række anbefalinger det drejer sig om problemer som har direkte baggrund i ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden

fandt det mest hensigtsmæssigt at de problemer løses af ledelsen i samarbejde med medarbejderne og uden at arbejdstilsynet træffer afgørelse om problemerne jeg er som udgangspunkt enig i den opdeling som metodeudvalget lavede i nitten fem og halvfems

bedt arbejdstilsynet om at indkalde de parter der var repræsenteret i metodeudvalget til en drøftelse af udvalgets anbefalinger når jeg har modtaget resultatet af disse drøftelser mellem arbejdstilsynet

jeg på den baggrund tage stilling til om der skal ske ændringer i tilsynet med det psykiske

en arbejdsgiver jo kan optræde særdeles barsk og ubehageligt

og når man tænker på at den samfundsmæssige udgift til dårligt psykisk arbejdsmiljø af ftf er beregnet til to og tredive milliard kroner om året til sygefravær og

synes jeg at det er meget dårligt at arbejdstilsynet ikke har fuld kompetence til at komme med afgørelser i alle tilfælde vedrørende

der må jeg så henholde mig til det som jeg tror

vi har partsinddragelse og dialog på det her område

en yderligere drøftelse så det er rent faktisk i gang hvad der kommer ud af de drøftelser kan ingen jo sige noget om

og som skælder og smælder

optræder på en meget underlig måde over for medarbejderne og det er vildt ubehageligt ikke mindst selvfølgelig hvis der også ligger nogle trusler i

derfor kan man vel sige at redskabet

med hensyn til arbejdsledelse er et af det moderne arbejdslivs helt store

derfor er det for mig uforståeligt at når der er tale om en maskine som ikke er ordentligt afskærmet kan arbejdstilsynet komme med en afgørelse men hvis det er arbejdsgiveren som simpelt hen opfører sig tåbeligt med sin arbejdsledelse

en reduktion når det gælder det psykiske arbejdsmiljø frem mod

tyve procent vi kunne også konstatere i den debat for få uger siden

rigtig godt når det gælder arbejdsskader eller pludseligt opståede arbejdsulykker og langvarige arbejdsskader der går det den rigtige vej

når vi taler om det psykiske arbejdsmiljø tværtimod må vi konstatere at der faktisk har været en stigning

fokus på men alle partier var også

at have meget præcise og skarpe regler når det gælder det psykiske arbejdsmiljø

har da også den glæde at vi i gentagne forhandlinger sammen har fundet flere penge lige præcis til

vi lader parterne komme før jeg i hvert fald har nogle fuldstændig firkantede meninger om

skal resultere i jeg vil være meget lydhør for hvad de kommer med

enigt folketing bag os i måske minus et enkelt parti men ellers i hvert fald noget der ligner en stor enighed

jeg kan nævne at regeringen har taget en række forskellige initiativer som skal forbedre de unges boligsituation vi har i to tusind og tolv nedsat den kommunale andel af udgiften til nye ungdomsboliger

frem til udgangen af og seksten det var et stort ønske fra

en støtte til at nedbringe lejen vi har skabt bedre redskaber til blandt andet i planloven at sikre blandede byggerier herunder ungdomsboliger i nye bydele vi har skabt bedre mulighed for at etablere bofællesskaber hvor flere unge under god retsbeskyttelse kan bo sammen i almene familieboliger og vi har netop med de vedtagne lejelovsændringer hvor sf jo også var med sikret at risikoen for at studerende mødes med et krav om at dække urimelige fraflytningsudgifter begrænses væsentligt derudover har vi informeret kommunerne om deres muligheder med pjecen studieboliger i

jeg kan med stor tilfredshed konstatere

utrolig positivt og i disse år ligger historisk højt i hvert af årene

mere end tusind ungdomsboliger og antallet af tilsagn til ungdomsboliger har desuden udgjort mellem fyrre og fem og fyrre procent af alle tilsagn til almene boliger

tallene tyder på at kommunerne handler ansvarligt og følger positivt op på de rammebetingelser vi har lavet her inde i folketinget

det skal jo ikke kun være en formel ret det skal også være en ret som indebærer at man kan få en bolig som man har råd til at betale

universiteterne og andre højere læreanstalter begynder

meget stort pres på og efter et par måneder plejer det at falde lidt til ro men der er stadig væk en boligmangel også

hvile på laurbærrene som man siger vi skal stadig væk gøre noget for at

har jeg så spekuleret på om man for eksempel ikke kunne sætte en mekanisme i gang der gør at kommunerne bliver mere interesseret i at medvirke til flere ungdomsboliger

vi er enige om at det er godt at

ministeren overvejer om man ikke kunne sætte

kravet om kommunal grundkapital for specielt ungdomsboliger ned fra de nuværende ti procent til

kommunerne ville få en motivation

og odense og århus og også københavn har meget ambitiøse planer både for alment boligbyggeri med den nye lovgivning vi jo har

at kommunerne har ansvaret for den lokale boligforsyning synes jeg er rigtig vigtigt for de

bedre end os herinde i forhold til nedsættelse af grundkapitalen

en kommuneaftale og det er jo her kommunerne skal rejse kravet det jeg ved kommunerne har rejst krav om er at de ti procent fortsætter i overslagsårene men ikke at de skulle

vi vil gerne gøre det endnu mere lempeligt når det drejer sig

kommunerne kun skal bidrage med syv procent af grundkapitalen i stedet for ti procent

derved ville vi jo netop sætte en mekanisme gang der ville gøre at kommunerne ville tage opgaven

vi har skabt vækst og beskæftigelse femoghalvtredstusind flere i job betyder noget for mobiliteten på boligmarkedet vi kan se ovre hos os hvor man hjemtager de her rapporter om salg af boliger at det er i hele landet

der er selvfølgelig det anerkender jeg en ophobning omkring semesterstart men nu har vi jo

fra kollegieboliger og andre steder hen

efter lejlighederne og efter en måneds tid

der er en udfordring ved semesterstart men udfordringen bliver ikke

vi kan se på bygning af nye almene ungdomsboliger jo faktisk er stigende så det går den rigtige vej

er kommunerne der rejser kravet her de har været meget meget tilfredse med at vi i fællesskab fik sat det ned fra

også derhenne med renovering af almene boliger og gang i en masse offentligt byggeri og privat byggeri at vi skal passe på der ikke bliver flaskehalse

to landmænd er frifundet fordi der var stor uklarhed om randzonernes placering under vkos oprindelige randzonelov jeg mener at den ændring af vko randzoneloven som den nuværende regering

i to tusind og fjorten har givet den nødvendige klarhed over hvor der skal være randzoner jeg ser derfor ingen anledning til at ophæve randzoneloven jeg ved godt at venstre gerne vil af med randzoneloven af andre årsager men det klinger måske en smule hult det kan være at selv erling bonnesen vil give mig ret i det når venstre bruger straffesagen i holstebro som anledning til at gentage det budskab når problemet netop var usikkerhed omkring en lov som venstre selv havde lavet og vi siden da har ændret den lov

til at det har været forsøgt at gøre tingene klare det er ikke lykkedes for ministeren selv

derfor må det da undre at man ikke vil tage konsekvensen af det når tingene ikke er på plads så er det ikke tiden nu minister

der ikke er styr på tingene jo vi har netop fået styr på tingene at erling bonnesen synes at den eneste måde dansk landbrug kan få fremdrift på er hvis man bare gøder og sprøjter løs er jo en ærlig sag og en ideologisk sag

har bare intet med den her konkrete lovgivning

tusind og tretten hvor de vanskeligt stillede landdistrikter fik en række nye muligheder nu giver vi kommunerne endnu flere redskaber når der spørges til effekterne af de initiativer

hvor meget kommunerne og virksomhederne vil bruge

de her ændringer af planloven ikke ses isoleret

den række af initiativer for yderområderne som regeringen netop har fremlagt i

at kommunerne selv har peget på mange af de forslag som vi fremlægger

forventer selvfølgelig at de vil bruge de muligheder jeg er overbevist om at bedre muligheder for for eksempel at flytte

til en bedre placering lidt væk fra støjen og for at få

ret til at vente med at udnytte landzonetilladelsen i op til fem år vil medvirke til at øge interessen for at bo

blive boende i landdistrikterne og måske også for at få revet nogle af de faldefærdige huse

for virksomhederne er overbevist om at en afskaffelse af kravet om at virksomheder kun må have fem ansatte hvis de skal udvide

uden landzonetilladelse kan medvirke til at sikre flere arbejdspladser

yderligere muligheder for at få tilladelse til indretning af ferielejligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger og det vil samtidig kunne styrke turismen så samlet set

jeg overbevist om at de forskellige ændringer af planloven sammen med de øvrige initiativer regeringen har taget vil bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne

ministeren fortolker som en lempelse af planloven

er at man har flyttet sig en lille smule

som venstre ønsker vi lancerede vores liberalisering af planloven en måned før regeringen og

er hvorfor regeringen ikke tager hånd om

og højbede som naturstyrelsen bruger ressourcer på hvorfor skal man ikke have lov til at få succes ude i landdistrikterne i en nedlagt landejendom

så får de ikke lov til at lave den netshop du får ikke lov til at udvide

så skal du tvinges ind i et industriområde

ting som undrer os fordi vi ved at fremtidens detailhandel i

via nettet derfor undrer man sig over at

må de dog ikke få ude i landdistrikterne hvorfor er det

at vi laver en kopi af venstres forslag på det område undtagen lige det der med at kommunerne har en håndbremse vi siger ikke at der maksimum

fem og tyve ansatte der må være lige så mange som kommunen giver lov til men det

det er fint og vi anerkender at man tager et lille skridt i den rigtige retning men hvorfor blive ved med at have de her barrierer

må få succes er du landmand og har brug for at udvide med en halmlade gør du det driver du en

et udhus til spåner eller træ eller hvad ved jeg

må man ikke udvide mere end man må i dag det er

nogle ting der undrer os at man skal begrænse succesen ude i de her

alle mulige tilføjelser og undtagelser

står her sort på hvidt i venstres udspil jeg må bare konstatere at regeringen jo netop siger at vi ikke ønsker at der længere skal være en begrænsning på antallet af ansatte så

jo lige netop vi siger det må man gerne fordi vi ikke synes at det giver mening at regulere det på antallet af ansatte der hvor vi

synes det er mere relevant at kigge på det er hvordan

er hvorfor kan danmarks største

man ikke tillade netshops i en nedlagt landejendom i nogle af de områder

industrikvarter jævnfør regeringens tolv punktsplan men dog lemper

meget travlt med at løbe fra hvad der rent faktisk står i venstres eget udspil og

det der står her vi mener at kommunerne selv skal have mulighed for at sætte en

og føre til butiksdød i bymidterne

et meget vidtgående forslag som regeringen ikke kan støtte

så ikke også suge livet ud af landsbyerne og føre til butiksdød i bymidterne når nu regeringen kun få måneder efter selv foreslår at lempe planloven så byer med mindre end fyrretusind indbyggere må opføre store udvalgsvarebutikker på over to tusind

blandt andet blev jeg bedt om at kommentere hvad jeg mente om at give alle kommuner mulighed for at tillade for eksempel en bilka jeg kommenterede således ikke

eller udvalgsvarebutikker i bymidter det fremgår også hvis man læser hele artiklen fra drdk fra den tiende februar men med det opklaret

jeg må jo så sige nej regeringens forslag vil hverken suge livet ud af landsbyerne eller føre til butiksdød i bymidterne regeringen ønsker tværtimod at bymidterne skal være udgangspunktet for butikslivet og derfor vil vi styrke bymidterne ved at give friere rammer for udvalgsvarebutikker i bymidterne vi vil ikke give lov til at placere store butikker hverken udvalgsvarebutikker storcentre eller hypermarkeder

kan tømme de mindre byer for butiksliv og true de sidste butikker i landdistrikterne

venstres forslag vil venstre derimod lade placeringen af udvalgsvarebutikker være op til den enkelte kommune den vej vil regeringen ikke ind på det er nemlig især de store butikker der ligger uden for bymidterne der påvirker handelslivet negativt i såvel bymidten

er i visse områder af landet vores hovedstad som har en vækst

følger samfundsudviklingen hvorfor må man ikke følge den når man kommer fra lolland falster området

hvor man kunne sikre flere arbejdspladser man kunne sikre den øvrige detailhandel

man ikke vil have alle de biler til at tage afkørslen og så køre ind

vil give frit slag i forhold til at placere hypermarkeder for eksempel i udkanten af vores byer i hele danmark ja så er det jo fordi vi ved at konsekvenserne af

suge butikslivet ud af de mindre byer

regnemetoder på det her område i forhold til de fakta vi læner os op ad

det tager ikke handelen fra de omkringliggende kommuner det løfter tværtimod detailhandelen men det som jeg gerne

et konkret eksempel på det det kunne være på lolland falster hvor der kommer en femernforbindelse hvorfor siger man at det område ikke må få et storcenter til trods for at det kunne skabe arbejdspladser at det kunne sikre at man følger samfundsudviklingen og at det kunne sikre

den eksisterende detailhandel der er i området

at de er meget bekymrede ved udsigten til at få de her store både detailhandelsbutikker

udvalgsvarebutikker i udkanten af vores byer fordi de

købmænd ude i de mindre byer er bekymrede

vil rulle det tilbage hvad vil man så rulle det tilbage til det

rulle det tilbage til hvad skal grænsen være

ikke være nogen grænse skal den tilbage på syvogtyvetusind eller titusind hvad er det vi taler om

har været den gennemgående argumentation også da jeg kommenterede venstres forslag den tiende februar at vores bekymring ligger i forhold til at placere dem i udkanten af byerne

butikslivet i de mindre byer

i forhold til bymidterne er det også fuldstændig i

med vores hidtidige argumentation nemlig at vi ønsker at styrke bymidterne

vi ønsker at bevare butikslivet i vores landdistrikter med